skatteministeren lovforslag nummer l fire og firs titlerne på de

sager vil fremgå af folketingstidende

spørgetimen har statsministeren udpeget transportministeren og justitsministeren jeg kan oplyse at der til transportministeren er anmeldt følgende spørgere vibeke grave pia olsen dyhr benny engelbrecht jens christian lund til justitsministeren

følgende spørgere karen hækkerup pernille frahm line barfod maja panduro karina lorentzen dehnhardt

peter westermann der er fire til transportministeren og dem tager vi alle fire og så venter jeg at der er tid til fire til justitsministeren hvis man gør det hurtigere

er der plads til mere end fire til justitsministeren så det er op til medlemmerne selv at beslutte hvor mange der rent faktisk

og det er næsten inden for den time der er afsat men den første der får ordet med spørgsmål til ministeren er fru vibeke grave og det spørgsmål til transportministeren værsgo

det var jo sådan at i april måned i år havde vi transportministeren i samråd i forbindelse med de regionale trafikselskabers reduktion af ruter og af busdrift ude i de tyndtbefolkede områder ministeren gav på samrådet udtryk for samme bekymring som vi egentlig havde i oppositionen

at dækningsgraden af buskørsel kan blive for dårlig og at befolkningen uanset hvor man bor i landet har krav på en fornuftig dækning af den offentlige transport siden hen har vi så set en genopretningspakke der vil skære drastisk i tilskuddet til unge på ungdomsuddannelserne

transport til uddannelsesstedet beskæringer der kan være op til halvfjerds procent for den enkelte elev og i finansloven for to tusind og elleve ser vi nu besparelser på transport

for knap ni million kroner i forbindelse med høringen af lovforslaget vedrørende ændring af befordring

de videregående uddannelser skriver trafikselskaberne i danmark i deres høringssvar

ikke er enige i lovforslaget idet de skønner at det vil få store økonomiske konsekvenser for trafikselskaberne

ministerens mening om hvorvidt de her besparelser for så store brugergrupper

af

og følger den når vi ser på resten kan vi kun se at der er en stigning i kollektiv

trods alt ministeren her der har ansvaret og som har givet udtryk for

det er rigtigt at der er fremdrift nogle steder men det er jo ikke ude i det som nogle kalder udkantsdanmark

man ikke i regeringen har været inde i overvejelser inden man har lavet de her

jeg da godt tænke mig at høre om ministeren ikke

ikke forestiller sig at det kunne have en

øjeblikket om hvordan de enkelte så

så kunne det jo godt være at det ville komme til at få nogle konsekvenser det kan jeg så forstå at

jo glad for og jeg er også glad for at vi har en optimistisk minister på det her område

mine bekymringer skulle komme til at

om ministeren på nogen måde vil give en garanti for at man så vil følge op på det og hvad man så vil gøre hvis det her rent faktisk får

nogle skadevirkninger ude i de tyndtbefolkede områder

dyhr med spørgsmål til transportministeren værsgo

og derfor vælger at tage øresundsbroen

er tiltrække arbejdspladser

som i øjeblikket står for at blive udkonkurreret af en øresundsbro derfor synes jeg at det er noget ministeren skal tage alvorligt

vil sikre en form for konkurrence det er præcis det samme

nogle ting alvorligt

om ministerens syn på fremtiden

kollektive trafik i yderområderne hvor især studerendes muligheder

kollektiv transport bliver dyrere og dårligere

bliver det op til halvfjerds procent dyrere at tage bussen for elever på gymnasier handelsskoler og tekniske skoler

er sådan som det også tidligere oplyst af

de store prisstigninger for studerende

advaret mod et meget kraftigt fald i kundegrundlaget for busruterne til disse skoler

gymnasier handelsskoler og tekniske skoler den udvikling er katastrofal

udkantsdanmark jeg bryder mig ikke om ordet men men nu er det det som

i den del af landet der har fået dette prædikat og derfor

hvad disse begrænsninger får af konsekvenser for den kollektive trafik mere generelt for at føje spot til skade

at det nemlig er sådan at man i sønderborg kommune

for to tusind og elleve har vedtaget at den supplerende kommunale betaling der har sikret gratis studiekort til studerende stopper med virkning fra juli to tusind og elleve så i sønderborg kan man slet ikke tale om nogen procentstigning da

fra nul til et stort tal så kan man ikke regne i procenter i dag er det altså gratis for studerende at blive befordret med bus fra for eksempel nordborg skelde og kværs til uddannelsesinstitutionerne i sønderborg jeg kan forstå at ministeren og regeringen ikke tror at

supplerende spørgsmål er vil ministeren analysere de konkrete konsekvenser som dette lovforslag

se hvordan tingene udvikler sig og så må vi

hvorledes trafikselskabernes økonomi

lidt til ministerens forklaring for det er jo ikke alene på undervisningsministerens område at der er en indflydelse det er der rent faktisk også

en del af nedskæringen stammer jo også fra kommunerne så det er en kombination af disse ting det er faktisk også derfor at jeg netop spørger transportministeren

borgerne i sønderborg kommune eller andre sønderjyske kommuner kan blot se til

hvis man er ung studerende i sønderborg

gratis at fragte sig til uddannelsesinstitutionen det vil det ikke være i fremtiden og det går især ud over dem der bor langt fra uddannelsesinstitutionen spørgsmålet er

enten skal flytte hjemmefra eller om om de alternativt måske helt vælger at droppe uddannelsen men det håber vi naturligvis ikke så vil ministeren foretage en konkret analyse ikke kun af det der har

og trafikudviklingen lokalt

jeg har med at gøre er trafikselskaberne det

noget de selv regulerer og derfor ville det jo være unaturligt at jeg som transportminister skulle begynde at lave store analyser af et område der ikke er mit jeg har derimod en

imødekommenhed fra ministeren over for

på als der nedskæres i antallet af afgange mellem sønderborg

i vil betyde en dårligere betjening fra den kollektive trafik til borgerne i sønderborg kommune jeg kan sikkert også finde en række andre eksempler

fra det sønderjyske er det ikke

men men jeg er dog et bekymret folketingsmedlem og jeg går ud fra at det her også er noget som transportministeren vil tage alvorligt vi kan se og får borgerhenvendelser om

sker en reduktion i den kollektive transport det bør vi da

vi skal ind og kigge på et trafikselskab og hvis man

i trafikforhandlinger de er fortrolige så

fredag så vil kunne se

om intet har forandret sig andet end at man

der nemlig også indgået en finanslovaftale om hvordan man finder de penge til den vej så er det logisk

signalet til den del af befolkningen der bor

er enig

at det står

det er man nødt til for det tager tid at lave en motorvej men jeg er sikker på at når vi

så vil han der kunne genfinde de ting jeg her

det spørgsmål til justitsministeren og den første spørger er fru karen hækkerup værsgo

jeg tror der er mange vælgere der har siddet derhjemme og fulgt med når danmarks radio har vist hvordan situationen er inde i vores fængsler

set udsendelserne fra horserød

se hvordan situationen er bag de lukkede døre

et åbent fængsel men der sidder alligevel fanger der som burde have siddet i lukkede fængsler og grunden til at de gør det er at vores lukkede fængsler er fyldt op

hundrede procent i rigtig mange af vores fængsler og vi har ekstremt store problemer i vores fængsler

ministeren til en rapport som har været

som handler om sikkerheden i vores fængsler og arresthuse en rapport som efter sigende skulle

i månedsvis men som vi har problemer med

aflevere til retsudvalget

for jeg vil gerne vide noget om præcis

min forventning og min formodning og min frygt er faktisk at det er meget grelt vi hører historier fra fængslerne om ansatte som har

arbejder alene som

der kommer tolv til fjorten rimelig hårdkogte kriminelle

en kvindelig ansat var for ikke så lang tid siden

da hun blev overfaldet og vi har stadig væk utrolig mange der har alenevagter fordi ikke bliver sat ressourcer af så man kan lukke det hul

de medarbejdere der bliver slidt ned og som går fuldstændig under efter et overfald vender ikke tilbage til arbejdsmarkedet derfor kan man sige at økonomisk betaler det sig slet ikke at man slider så hårdt på de ansatte men det svarer sig heller ikke menneskeligt når man byder de mennesker et liv hvor deres arbejdssituation bliver ødelagt for altid fordi man ikke vil sørge for ordentlige arbejdsforhold i fængslerne

der er et stort kapacitetspres

sammen med at at politiets indsats er en stor succes ikke mindst indsatsen for at efterforske forbrydelser der knytter sig til

og få dømt personer i den forbindelse men det betyder så også

hårde typer som vi ser i mange af fængslerne det skaber et pres på kapaciteten og det skaber

og problemer internt i de pågældende fængsler

fuldstændig korrekt beskrivelse nu er det jo sådan at vi har en flerårsaftale om kriminalforsorgens økonomi den flerårsaftale udløber i to tusind og elleve

i de kommende år det er jo i den forbindelse at vi i fællesskab de partier der vil ansvar for det skal se på hvordan

kan forbedre situationen så har vi

bedre så snart den rapport er

udvikle vores resocialiseringsprojekter sådan at vi får endnu mere ud af

noget som jeg fokuserer ganske meget på

og vi skal se på økonomien i kriminalforsorgen i en flerårig periode når den nuværende aftale

vi har

det fører ikke noget godt med sig det vil føre til mere kriminalitet

vil komme til at skulle betales ud mange gange når man vil se effekterne af den kortsigtede politik som regeringen fører lige nu

som ikke har mulighed for at tage særlig meget uddannelse

at få noget uddannelse men vi bliver nødt til at ryge hash for at vi ikke skal kravle rundt på væggene hvad har ministeren tænkt sig at

jo alle sammen nødt til

ikke begynde at bruge penge som vi ikke har jeg har ikke set at socialdemokratiet

og det skyldes vel går jeg ud fra at socialdemokratiet trods alt trods alt også

grænser for hvor mange penge vi kan bruge når vi i forvejen har underskud på de offentlige budgetter men jeg synes at hele fru karen hækkerups indlæg vidner om den sædvanlige gammeldags socialdemokratiske tilgang til det

vi prøver er at se på kan vi udnytte de bestående ressourcer bedre

en finansiering til at gøre mere altså bruge flere penge til nogle aktiviteter i forbindelse med at vi laver en ny flerårsaftale så er der

fuldstændig rigtigt et problem det tror jeg er et problem som gælder i fængsler i hele verden og også i danmark og det skal vi tage alvorligt

når man tager rundt og besøger de danske fængsler at de indsatte selv åbent sidder og siger

andre lande vi har altså en situation hvor vi spilder folks tid

men mens vi straffer dig vil vi bruge tiden fornuftigt

at hvis du har misbrugsproblemer bliver du afvænnet

vi give dig noget træning i det hvis du ikke har nogen uddannelse

kan komme ud af kriminalitet fordi de vil kunne forlade fængslerne og begynde at blive nyttige samfundsborgere i stedet for at være en udgift og en plage

og så venter vi bare på at de skal ud og så håber vi

kommer ud af vores fængsler og som går direkte ud og begår ny kriminalitet

dårlige venner fordi der ikke er fængselspladser nok og ikke er personale nok jeg synes at regeringen burde gøre andet end at sige det venter vi med

man bliver skældt ud her over den borgerlige retspolitik og de strengere straffe så må det være fordi at man

er imod den stramme borgerlige retspolitik

være interessant at vide hvad det så er

tid hvor der er begrænsede ressourcer og så kan vi jo ikke bare bruge flere penge

jeg er så i øvrigt meget optaget af det

kan finde hinanden jeg er meget optaget

mere afvænning på narkoområdet jeg er meget optaget af

som giver mulighed for at vi i kan lave fjernundervisning

jeg faktisk lige introduceret en række nye tiltag for at skærpe kontrollen med hash i fængslerne for det er naturligvis helt uacceptabelt at der smugles så meget hash ind i fængslerne som der gør det er der altid blevet det bliver der i fængsler i hele verden men vi skal sørge for at det bliver mindre end det vi for eksempel har

så er det fru pernille frahm

her lejlighed egner sig til at diskutere

til genstand for sagsbehandling i folketingssalen

grundregler så det bliver en generel diskussion vi kan have om det generelt

som man beskæftiger sig med i efterretningstjenesten

omgærdet med fortrolighed derfor er vi naturligvis uhyre varsomme med

adgang til men i visse sammenhænge har forskere jo haft og har adgang til materiale i efterretningstjenestens arkiver

så restriktioner knyttet til den aktindsigt

give anledning til nogle sanktioner af den ene eller anden art når ikke bliver overholdt

som er lagt frem kan vi jo ikke blive ved med

aktindsigt men det er sagt helt generelt

det er jo ikke sådan selv om det sker

løbende er en adgang til aktiverne

på de retningslinjer der er givet så jeg tvivler på at man kan sige at der har udviklet sig en egentlig praksis så jeg kan sige hvad der er normalt jeg jeg kan

det viser sig at der er nogen som gentagne gange ikke respekterer de retningslinjer der er forbundet med den arkivadgang

fået stillet en række spørgsmål

til arkiverne i pet

er jo spørgsmål som vi gang med at svare på

retsudvalget når vi har gennemgået spørgsmålene og vurderet dem nøjere

tilbage til at diskutere den konkrete sag og

åben drøftelse her i folketingssalen er det rette forum at lave sagsbehandling på en meget konkret sag

skal træffes nogle forvaltningsretlige afgørelser og hvor der er konkrete personer involveret det må nu en gang gå sin

eller det er noget man eventuelt kan skriftudveksle om i forhold til udvalget

til genstand for en debat her for så vidt angår den konkrete

overvågning af området omkring usas ambassade i danmark og ministeren havde den holdning at der

problemer i at at usa også fra en

dækadresse foretog overvågning og registrering af af borgere der for eksempel demonstrerede lovligt det synes jeg stadig væk er meget mærkeligt vi har jo stillet en række skriftlige spørgsmål

at den ret gælder for andre ambassader må irans ambassade for eksempel

have en dækadresse i området omkring ambassaden må irans ambassade gerne foretage overvågning og registrering af for eksempel eksiliranere der deltager i en lovlig demonstration uden for irans ambassade når vi blandt andet hvor alvorlige konsekvenser det kan have

der er nogle der har deltaget i demonstrationer i i danmark

er det en generel ret som justitsministeren mener fremmede magter har i danmark at de kan foretage overvågning og registrering af borgere i området omkring ambassaden der for eksempel deltager i lovlige demonstrationer

her sag har været en overvågning der tjener det formål

sikre bevogtningen omkring

for ambassaden for ejendommen og for medarbejderne på den amerikanske ambassade og dermed jo i virkeligheden også

danske borgere og borgere som færdes i området som er bosiddende her i landet så det er altså en sikkerhedsmæssig vurdering der ligger til grund

så udstukket nogle retningslinjer for hvordan det kan foregå og inden for hvilke rammer det kan foregå og det ville jo også gøre sig gældende

må jo bero på de nærmere omstændigheder det kan jeg ikke sådan svare på men det er klart at ambassader har generelt lov til

deres egen ejendom det gør danske ambassader jo også i udlandet det synes jeg

til at bevogte selve ambassaden selvfølgelig har

men den retsopfattelse der hidtil har været i danmark har været

det danske politi der tager sig af opgaven og så skal dansk politi og efterretningstjeneste overholde de love og regler der er gældende i danmark blandt andet om hvornår man må registrere mennesker der går i et område eller deltager i en lovlig demonstration

en ting er usa men det kan jo også være iran eller andre regimer

man altså risikere at hvis de med justitsministerens fulde opbakning foretager registrering af hvem der deltager i en lovlig demonstration eller hvem der går frem og tilbage

kan det have ganske alvorlige konsekvenser

jeg gerne høre om ministeren ikke vil tænke over sagen en gang til og se på at det

undergivet dansk lov og danske myndigheder

ikke et så enkelt juridisk spørgsmål

vil jeg også nødig svare fuldstændig uddybende på det her i folketingssalen der er jo stillet en del spørgsmål til mig som vil blive besvaret skriftligt

fordi vi her har nogle danske regler i databeskyttelseslovgivningen og vi har også nogle folkeretlige regler wienerkonventionen

betyder at ambassader er omgærdet af nogle særlige bestemmelser som vi har bundet os til folkeretligt og som vi selvfølgelig skal respektere men det indgår jo i de rammer der er stillet i

amerikanske ambassade at de skal respektere de grundlæggende regler for dataindsamling og databeskyttelse og der er jo i den sammenhæng så

grundlæggende regler som har at gøre med at det skal være proportionalt relevant og på anden måde

når det sker på dansk grund naturligvis jeg siger bare at

tage fotografier enhver borger i danmark og enhver turist i danmark kan ud på gaden og tage fotografier på offentlige steder

jo ikke nogen regler imod at man gør

registrering af den information og igen hvad der så

går ud og tager et turistbillede hvor man får nogle andre mennesker med på billedet eller man laver en registrering det jo lige præcis det der er kernen

at usas ambassade foretager en registrering derfor vil jeg gerne høre om den åbning jeg ligesom fornemmer hos ministeren betyder at ministeren vil se nærmere på om det faktisk er et problem hvis fremmede magter som for eksempel iran eller andre regimer kan foretage registrering af borgere i danmark der for eksempel deltager i en lovlig demonstration foran den iranske ambassade når vi ved at det kan få ganske alvorlige konsekvenser både for dem selv og for deres familie i iran

har været om vi i forbindelse med den amerikanske ambassades overvågning har noteret noget der tyder på at der foregår noget der er i strid med reglerne

det er jeg ikke bekendt med

været tilfældet det har jeg så bedt politiets efterretningstjeneste om at sikre sig

hvilke regler der så måtte være i forhold til nogle af de problemstillinger som

jeg ikke svare uddybende på men naturligvis er det sådan

man fra sag til sag må se på hvilke betingelser der knytter sig til til selve det at registrere informationer et er at fotografere noget andet er at registrere

end en debat her i folketingssalen at komme i dybden

for den konservative folketingsgruppe har været ude med de sidste dage

først i det politiske magasin ræson og derefter jo citeret i

alle regeringens ni leveår hun siger bla

terrorlovgivningen betyder at en borgers telefon kan aflyttes uden dommerkendelse og at knivloven

er vedtaget og jeg citerer i en panikkontekst og kriminaliserer rigtig mange mennesker de udtalelser har jo så foranlediget

den konservative justitsminister til at berigtige sin ordførers udtalelser også i går under overskrifter som barfoed forstår ikke kjær og

jeg går ud fra at ministerens reaktion betyder at ministeren er enig med mig i at det er et problem når et regeringspartis ordfører

kommer med udtalelser som risikerer

misvisende i forhold til hvordan lovgivningen egentlig hænger sammen

politiske ordfører og har forklaret hende det som han forklarer i pressen

at hendes misforståelser omkring terrorlovgivningen og knivloven kan blive rettet op og har ministeren i den forbindelse opfordret

politiske ordfører til at berigtige de udtalelser hun er kommet med

man kan undgå forvirring og fejlopfattelse omkring relativt central

det kan man jo spørge fru henriette kjær om

har ikke set det interview i ræson jeg har kun set ritzaus

det og så drøftet det med ritzaus bureau som ringede til mig i den anledning

at det er en beklagelig samfundsudvikling at vi må lave sådan noget lovgivning og det

jeg synes da det er beklageligt at der på et tidspunkt var så mange der gik rundt herude i byen og andre steder med knive og stak andre med knive

nødvendigvis måtte skærpe sanktionerne i den forbindelse jeg synes da også det er en meget beklagelig samfundsudvikling at der er en terrortrussel mod danmark der gør at vi har

reglerne i retsplejeloven og straffeloven for at imødegå den trussel

jeg bare peget på at når det gælder knivene

gå med kniv men det der er ulovligt i dag når det gælder

at gå med kniv var også ulovligt før den skærpelse straffen

når det gælder telefonaflytningerne som var det andet moment ja så kræver det altså

hvis man skal telefonaflytte nogen men vi kunne jo notere

var det ikke særlig smart at vi knyttede en dommerkendelse til en aflytning af et bestemt telefonnummer for så kunne forbryderne jo bare rende og

telefonnummeret ud hele tiden ved en ny mobiltelefon eller et nyt kort i mobiltelefonen og derfor indførte vi den mulighed at dommerkendelsen kunne gå på at aflytte den pågældende person

er en meget fornuftig ændring under alle omstændigheder

justitsministeren ville komme med den her forklaring til sit partis politiske ordfører

det er jo hende der har brug for den jeg synes det er prisværdigt hvis ministeren ved hvad den konservative politiske ordfører har tænkt da hun sagde de ting som hun er blevet citeret for men ikke desto mindre er hun jo netop citeret for at sige

knivloven er vedtaget i en panikkontekst og kriminaliserer rigtig mange mennesker altså det stik modsatte af hvad justitsministeren siger nu og hun er også citeret for at sige at en borger kan blive aflyttet uden en dommerkendelse

politiske ordfører bliver citeret for den slags hvis det er et fejlcitat selvfølgelig en anden sag

med sit politiske ordfører om det således at hun kan berigtige citaterne hvis hun er fejlciteret frem for at at der skal brede sig sådan en misforståelse i befolkningen enten om

gældende lovgivning er eller om hvordan

i tvivl er det ministeren der repræsenterer den konservative holdning eller er det hende som er formand for den konservative gruppe og i øvrigt politisk ordfører ville det ikke give mening at tage en snak med sit partis politiske ordfører frem for kun at kommunikere gennem pressen

begivenheder og diskussioner her i folketinget at man skal passe på med det der med at referere fra mail men jeg har faktisk sendt fru henriette kjær en mail hvor jeg bare

lovgivningen rent faktisk er indrettet så

kontakt med fru henriette kjær om den pågældende sag

men jeg tror grundlæggende at vi ser helt ens på at det er

grundlæggende set egentlig har været fornuftige

glæder mig at justitsministeren tør referere mailen og at han altså har været i kontakt med sin politiske ordfører for at få bragt klarhed over tingene det glæder mig også at

man kunne få formidlet ud til den brede befolkning

ikke lader der stå et billede tilbage af

til den retslovgivning som vi har vedtaget i folketinget

justitsminister og at den konservative justitsminister har en anden holdning til den mener ministeren ikke at det ville være på sin plads

berigtigede sine udtalelser når hun nu

er glad forundret og en lille smule rørt over at maja panduro i den grad bekymrer sig for det konservative folkeparti og også

udtrykker en stor glæde over at vi

bekymringen for at det konservative folkeparti

nu har jeg sagt til ritzaus bureau hvordan det rent faktisk

at vi gør rigtig meget for i fællesskab at fortælle befolkningen hvad det konservative folkeparti står for og

at regeringens økonomiske politik vil føre til et fald i antallet af offentlige arbejdspladser i kommunernes og regionernes skoler daginstitutioner ældrepleje sygehuse og så videre på måske titusind tyvetusind i løbet af to tusind og elleve og hvad begrunder ministeren sin holdning med

maj måned udgør jo fundamentet for regeringens økonomiske politik og aftalen indebærer at de offentlige finanser bliver styrket med godt fire og tyve milliard kroner over de næste tre år med genopretningsaftalen sikres det at kommunernes høje budgetniveau i to tusind og ti kan fastholdes i to tusind og elleve og fremefter dermed friholdes kommunerne fra at gennemføre nedskæringer som følge af genopretningsaftalen situationen for kommunerne her i landet er dermed meget anderledes end i mange andre lande hvor

er slået direkte igennem

den kommunale økonomi kommunernes budgetter reguleres samtidig for udviklingen i priser og lønninger og dermed

i to tusind og elleve købe det samme antal varer og tjenesteydelser som de kunne i to tusind og ti for det fremskrives med prisudviklingen og de kan have det samme personale i to tusind og elleve som i to tusind og ti

kommunernes budgetter reguleres samtidig for den her udvikling og for regionerne

i købet at der bliver prioriteret fem milliard kroner til sundhedsområdet

jeg er derfor ikke enig i spørgerens påstand regeringens økonomiske politik indebærer ikke et fald i

antallet af ansatte i kommuner og regioner og det er også det der ligger til

for den finanslovaftale som vi har indgået

jeg bestemt ikke er enig i er realistisk vi har allerede i år oplevet en masse fyringer på de kommunale daginstitutioner vi har oplevet fyringer på sygehusene vi har oplevet fyringer i ældreplejen

det er jo på trods af at alle mennesker i danmark kan se at der er behov for de medarbejdere som er blevet fyret og hvis stillinger er blevet nedlagt der er derfor et stort misforhold mellem ministerens

sagen er jo den at der er kommet tal frem som belyser at kommunerne i år har

overforbrug som overstiger de cirka to milliard kr som kommunernes landsforening talte om man ville komme op på og som man har aftalt

det overforbrug og den besparelse kan dermed næste år sagtens komme op på

otte milliard kr og det vil så føre til store

derfor vil jeg gerne spørge ministeren ønsker man fra regeringens side at genopretningsplanen kommer til at ligge i ruiner altså at den er urealistisk og og ikke kan gennemføres på grund

ønsker man at der skal fyres et sted mellem titusind

et skønmaleri jeg står her præsenterer kommunerne har i

samme som de har i to tusind og ti det reguleres oven i købet op

sit indlæg her for nylig at kommunerne har haft et overforbrug

at der har været et overforbrug i kommunerne jeg erindrer at

også deltog i klagesangen om at der blev sparet i kommunerne der blev fyret i kommunerne det hele gik ad hekkenfeldt til i kommunerne

havde brugt fem milliard kroner mere end

kommunerne er i de har haft en dårlig økonomistyring og de har ikke været i stand til at overholde deres egne budgetter men det er jo ikke regeringens skyld herre eigil andersen regeringen leverer varen som aftalt nemlig at

i to tusind og elleve har de samme penge til rådighed som i to tusind og ti oven i købet reguleret op med udviklingen i priser og lønninger

side udstyrer kommunerne med alt for små bloktilskud så de er tvunget til nedskæringer i forhold til de behov der er

jo ikke rigtigt at regeringen er ansvarsfri

spørge igen med hensyn til de penge kommunerne har brugt for meget i forhold i forhold til en umulig aftale som er indgået mellem regeringen og kl vil regeringen kræve at det merforbrug skal udmønte sig i besparelser og dermed massefyringer næste år

baserer sig på en aftale med regeringen vi lægger simpelt hen budgetterne ved siden af hinanden og siger hvad skal der så til for at få det her til at gå op og så indgår vi en aftale regeringen lever op

og de får de penge til næste år som vi har aftalt og som dækker deres budgetter

ikke rigtigt når herre eigil andersen siger at det er regeringen der ikke lever op til sine forpligtelser jeg er godt klar over at man

afbøde virkningerne af det kæmpe overforbrug man havde i to tusind og ni

det er forkert at sige at det er regeringens skyld

herre eigil andersen også indgår nogle økonomiske aftaler og hvis herre eigil andersen ikke kan overholde sine økonomiske aftaler ja så må han jo

det samme gælder for staten det gælder for kommunerne det gælder for regionerne sådan er vilkårene jo

da gerne sige at den genopretningsplan som regeringen selv har lavet og

i sig selv jo vil føre til otte tusind færre offentligt ansatte det er jo blevet beregnet af eksperterne så det i sig selv har regeringen jo et

af forskellige grunde fordi de er blevet sat på smalhals har været nødt til at bruge nogle

ministeren svarer ikke ordentligt på

til at spare de penge som de måtte have brugt for meget i det forløbne år med deraf følgende i tusindvis af afskedigelser

eigil andersen har sagt igennem årene skulle være jo ikke være flere offentligt ansatte i dag kendsgerningen er

alene de kendsgerninger taler imod herre eigil andersens påstande vi lever op til de aftaler vi indgår kommunerne har de samme penge til rådighed til næste år som de har i år men det er selvfølgelig klart

orden i deres husholdning så indtægter og udgifter passer til hinanden

regeringen har planlagt en lille stigning i antallet af offentligt ansatte i to tusind og elleve i august da vi præsenterede forslaget til finanslov for to tusind og elleve regnede vi således med en stigning på en tusind to hundrede offentligt ansatte i to tusind og elleve og vi har planlagt en vækst i de samlede offentlige serviceudgifter på tre

milliard kroner i to tusind og elleve vores største prioritering omfatter sundhedsområdet i regionerne der tilføres to milliard kroner ekstra til flere behandlinger og mere medicin i to tusind og elleve hvis der til næste år skulle vise sig et fald i antallet af offentligt ansatte er det derfor ikke noget regeringen har planlagt som herre eigil andersen

antyder et fald i offentligt ansatte næste år vil i givet fald udelukkende skyldes at der i løbet af i år er ansat for mange nye medarbejdere i kommuner og regioner

kan drejes på mange forskellige måder her sagen er jo at

nogle aftaler mellem kommunernes landsforening og regeringen om

mange mennesker man kan have ansat for den pågældende pågældende sum penge men det er jo nogle forhandlinger som alle ved foregår

kommunerne ikke vil indgå en aftale som regeringen bestemmer hvordan skal være

regeringen presser kommunerne ud i nogle umulige situationer hvor de så forsøger at indgå en aftale men en aftale som ikke dækker

behandling inden for pleje og sundhedsområdet

en ordentlig behandling i daginstitutionerne og folkeskolen derfor er det så at det pres som regeringen udøver over for kommunerne

udløser at de i forhold til det som finansministeren siger bruger for mange penge altså på den måde er det jo meget misvisende at fremstille det sådan som ministeren gør og det korte af det lange er jo at så er det altså regeringen som har sorteper og optræder som sorteper i den her sammenhæng jeg synes det er urimeligt og jeg synes det er urimeligt

meget dårlig udvikling men så sandelig også over for de mennesker som så bliver skubbet ud i arbejdsløshedskøen hvilket jeg vil vende tilbage til om et øjeblik men

er fuldstændig frie forhandlinger vi har hvor vi indgår nogle aftaler og staten forpligter sig

gør staten altid vi overholder de her aftaler til punkt og prikke

når man indgår en aftale skal man overholde den og vi har jo set at i to tusind og ni overskred kommunerne de her aftaler med fem milliard kroner og ligesom jeg går ud fra at herre eigil andersen hjemme

have budgettet til at hænge sammen

det må de kommuner der ikke har haft orden i økonomien

selvfølgelig bringe i orden men det er jo ikke regeringens skyld så vil jeg godt lige sige en anden ting til herre eigil andersen siden krisen kom har vi mistet ethundrede og firstusind arbejdspladser i den private sektor og jeg synes hele den argumentation herre eigil andersen anvender

folkeskolen og har samfundsfag ved at der ikke er tale om ligeværdige forhandlinger mellem regeringen og kommunernes landsforening det siger sig selv ud fra den magtmæssige fordeling

har fat i den lange ende fordi man altid vil kunne true med at lave et lovindgreb om økonomien så vil jeg sige generelt at i dag har vi ethundrede og femtentusind arbejdsløse efter den officielle statistik og regeringen skønner at det

ethundrede og femogtyvetusind arbejdsløse vismændene har beregnet at det vil stige til ethundrede og treogtredivetusind arbejdsløse

kunne overveje det her igen og sige til sig selv

nogen rimelighed i uanset hvad ministeren så mener at baggrunden er at kommunerne næste år bliver tvunget af ministeren til

fyre en masse medarbejdere for jeg kan ikke se at samfundet går fremad ved at man er fuldtidsarbejdsløs

politik virker efter hensigten vi nedjusterer hele tiden ledighedstallet

en langt højere ledighed men det udvikler sig

runde hvor herre eigil andersen får ordet at forklare om herre eigil andersen ikke mener at der er nogen grænser for hvor mange penge kommunerne kan bruge

indeholder en hel del flere penge til kommunerne end den som regeringen kører efter jeg vil gerne når nu ministeren siger at man hele tiden nedjusterer

at det arbejdsløshedstal som vi har i danmark jo er en sminket størrelse det hænger sammen på den måde at der er ethundrede og femtentusind i den officielle statistik men ved siden af er der treoghalvtredstusind mennesker i dag som er i aktivering

er arbejdsløse men de tæller ikke med i statistikken

er ethundrede og otteogtredstusind og det har den for øvrigt været stort set uændret under den her økonomiske krise som vel begyndte for omkring

det betyder altså at når finansministeren her siger og påstår

har været stort set uændrede under den her krise

stiger hvad enten man bruger den registrerede ledighed bruttoledigheden eller aku

den måde man måler den på i andre eu lande har vi en væsentlig lavere ledighed i danmark og det er heldigvis sådan

så hver gang vi kommer med en redegørelse kan vi nedjustere skønnet

anden mangler der et spørgsmål tingsekretæren siger at der er givet to korte

vi går til det tredje spørgsmål og det er også til finansministeren og det er af herre jonas dahl

i at der er blevet fyret for mange i den kommunale ældrepleje når en foa undersøgelse viser at en og tredive procent af sosu medarbejderne flere gange månedligt er tvunget til at tage gratis overarbejde

som er nævnt i spørgsmålet er der spurgt til om medarbejderne nogle gange bliver efter arbejdstid for at gøre arbejdet færdigt selv om de ikke får løn for

at der blandt medarbejderne i den kommunale ældrepleje er et meget meget stort engagement og en meget stor ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen den viser derimod ikke som herre jonas dahl prøver at give indtryk af at en trejdedel af medarbejderne er blevet tvunget til gratis overarbejde sådan som det fremgår af spørgsmålet aftalen om genopretning af dansk økonomi indebærer at kommunernes høje budgetniveau i to tusind og ti kan fastholdes i to tusind og elleve og i årene fremover kommunerne friholdes dermed for at gennemføre nedskæringer som følge af genopretningsaftalen kommunernes budgetter reguleres oven i købet med udviklingen i priser og udviklingen i lønninger sådan

man i to tusind og elleve kan købe de samme varer og tjenesteydelser som man kunne i to tusind og ti fordi det reguleres med prisudviklingen og man kan have det samme personale som man havde i to tusind og ti

det er de kendsgerninger der er uanset

her prøver at tegne et billede af at der sker nogle nedskæringer jeg kan sige jonas dahl der sker ingen nedskæringer i kraft af regeringens politik fordi regeringen sikrer at der kommer flere ressourcer til næste år end der

netop i at vi har et dedikeret engageret og meget meget dygtigt personale ikke bare i ældreplejen men generelt blandt de offentligt ansatte

jo glædeligt at der er så mange dedikerede medarbejdere

også er interesseret i at yde en ekstra indsats det synes jeg da også er flot og det fortjener de offentlige medarbejdere jo også al mulig ros for det kan man måske så efterlyse at de fik lidt oftere

men der hvor det jo selvfølgelig også bliver interessant

en og tredive procent af de her medarbejdere også siger at de faktisk tager det her gratis

så skyldes det måske også at der rent faktisk ikke er tid til at løse de arbejdsopgaver

og hvis man har været ude i hjemmeplejen nu har

blevet et minut for ikke at sige et sekundtyranni som regeringen har indført så er det jo sådan at når man nu står med den ældre medborger på toilettet og tiden er udløbet hvad gør man så

og engagerede heldigvis er det de fleste medarbejdere bliver selvfølgelig og hjælper borgeren ud fra toilettet og sikrer sig

i den her undersøgelse understreges det jo så også af at en og tredive procent faktisk oplever det månedligt og tretten procent af medarbejderne endda en eller flere gange om ugen

ved med at snakke om at der

synes finansministeren ikke det er uacceptabelt at offentlige medarbejdere som får deres løn for at arbejde

antal timer de nu er ansat til ender med at skulle lave gratis overarbejde for at udføre den arbejdsopgave

er om de nogle gange

rigtig mange af dem det den situation herre jonas dahl beskriver er da forhåbentlig fuldstændig

udelukket altså at man siger at nå nu er tiden gået så kan den gamle sidde på toilettet

forestiller sig selvfølgelig er de medarbejdere dedikerede og løser det problem

underbetaling eller berøvelse af

overarbejde det er jo rigtig gode medarbejdere som vil løse deres opgave bedst muligt nogle gange sker der et skred i tidstabellen andre gange sker der

jeg synes det er en meget arrogant tilgang som finansministeren

offentligt ansatte som faktisk gør en rigtig stor arbejdsindsats

mange af medarbejderne er nødt til at arbejde over

ellers går det ud over de ældre medborgere og det bekræfter lederne i ældreplejen jo også jeg vil bare citere

de ved at det går ud over borgerne

synes finansministeren ikke det er rimeligt at offentligt ansatte også får løn for den arbejdsindsats de faktisk

har vi jo et meget meget veludviklet

medarbejderne når de bliver presset

jonas dahl misbruger jo den her undersøgelse

og hvor man svarer ja til ligesom

udbrede det til at sådan er vilkårene i ældresektoren jeg er nødt til at sige til herre jonas dahl at al den her snak

er er forkert regeringen sikrer at kommunerne til næste år

end der er budgetteret med i

der siden to tusind og et på kernevelfærdsområderne

million kroner mere end i to tusind og et det er da noget af en bedrift

af med at citere inger bolwinkel som er forbundsekretær

gennemført den her undersøgelse hun siger kommunerne fyrer sosuer i et væk de der er tilbage må stresse og arbejde gratis

de kan jo ikke bare efterlade borgeren på toilettet fordi tiden er gået jeg synes bare det er påfaldende at finansministeren ikke vil anerkende at det

er foa der har udarbejdet den her undersøgelse

at finansministeren igen og igen prøver at så tvivl om undersøgelsen på

og at det faktisk er ærlig og redelig

er nogle medarbejdere som fordi de yder en meget dedikeret stor indsats også fortjener den anerkendelse der faktisk skal til og netop en anerkendelse som også går ud på at

udfører så må finansministeren vel også anerkende at det godt kan være at der er kommet flere ressourcer til den offentlige sektor

kommet flere både unge og ældre som netop

har behov for den service som bliver leveret det betyder jo i sidste ende at der faktisk bliver afskediget sundhedspersonale

million kroner siden to tusind og et

lever vi fuldt ud op til vores aftaler

til rådighed end de har budgetteret med i to tusind og ti og derfor er det ikke regeringens skyld hvis der er nogle kommuner som ikke har styret økonomien ordentligt regeringen lever op til sine aftaler vi sikrer et løft på tre milliard kroner

præmissen for herre jonas dahls spørgsmål

krav om markante nedskæringer i kommunerne nu fører til at mange ældre kun får gjort rent

om markante nedskæringer i kommunerne som herre jonas dahl

jeg nødt til at gentage og det trætter måske folk der følger debatten men med med aftalen om genopretning af dansk økonomi fra maj to tusind og ti er der besluttet en klar og helt konkret plan for genopretningen af den offentlige økonomi aftalen indebærer at kommunerne i de kommende år kan fastholde det nuværende høje niveau fra budgetrammen i to tusind og ti

skulle gennemføre nedskæringer kommunernes budgetter reguleres oven i købet op med stigningen i pris og lønudviklingen og det betyder helt konkret at kommunerne i to tusind og elleve kan købe de samme varer og fastholde det samme personale som de har budgetteret med i to tusind og ti regeringen har samtidig

og en styrket kvalitet i ældreplejen og senest er der med finansloven for to tusind og ti afsat tre hundrede million kroner årligt til bedre ældrepleje i kommunerne så jeg

jonas dahl at det regeringen sikrer er at kommunerne i de kommende år kan holde det høje niveau der er for budgettet i

kommet så langt ind i en klokkeverden at

ikke længere kan forholde sig til virkeligheden uden for christiansborg det er jo påfaldende

offentligt ansattes organisationer oao som har

at der samlet set næste år vil være besparelser

samtidig med at vi hører en finansminister

alle økonomer siger at det praktisk talt er umuligt

for maden i daginstitutionerne i et helt andet leje end tidligere brugerbetalingen sniger sig ind det ene og det andet sted

samtidig se ældre borgere som får dårligere og dårligere service fordi der ikke længere

og fordi kommunerne ender med at afskedige medarbejdere

på tide at også finansministeren kommer ud i den virkelige verden og rent faktisk erfarer hvad der

anerkender finansministeren

at der rent faktisk sker besparelser på de kommunale budgetter for 2011 og synes finansministeren

det er rimeligt at ældre borgere som

hver tredje uge i det der sandsynligvis svarer til en toværelseslejlighed mens de ekstra kvadratmeter må stå urengjorte hen synes

vi hører om tilpasningen i den

udgangspunkt i genopretningsaftalen eller i regeringens økonomiske politik tilpasningen skyldes derimod kommunernes manglende økonomiske styring i to tusind og ni kommunernes regnskaber for to tusind og ni viste en massiv budgetoverskridelse i størrelsesordenen fem milliard kroner og dermed også en massiv overskridelse af de rammer der var aftalt for kommunernes økonomi den manglende styring

kommunerne gør at kommunerne nødvendigvis må rette op på økonomien og det er der ikke nogen vej uden om det betyder at der i den enkelte kommune kan være behov for en skarp prioritering af hvad pengene kan bruges til og derfor betragter jeg to tusind og ti som et overgangsår hvor kommunerne tilpasser økonomien fra det meget høje

overskredne niveau i to tusind og ni til det aftalte niveau for to tusind og elleve men det ændrer ikke ved at kommunerne i to tusind og elleve kan videreføre den høje budgetramme for to tusind og ti reguleret for udviklingen i priser og lønninger

ude i kommunerne det synes jeg er en stor bevægelse og jeg

glad for at finansministeren

er ansvarlig for rigets økonomi

vi kan så altid diskutere om det er regeringens ansvar jeg synes jo alt andet lige at når regeringen sidder for bordenden når man forhandler om kommunernes økonomi påhviler der måske også

at man rent faktisk giver kommunerne nogle rammer som gør at

en anstændig behandling ikke mindst af vores ældre borgere men der kan jeg så forstå at vi nok

en politisk uenighed men jeg vil gerne høre finansministeren om finansministeren kan svare på hvor mange afskedigelser hvor mange færre medarbejdere der vil være i kommunerne når man nu skal ud og spare de her over fem milliard kroner i budgetterne for to tusind og elleve

gerne høre det fik jeg ikke svar på i sidste runde om finansministeren ville acceptere at der blev gjort rent i hans hjem i det der svarer til to værelser hver tredje uge synes finansministeren det en rimelig form for

at sikre at kommunerne får de

at kommunerne i to tusind og elleve kan fastholde det høje budgetniveau for to tusind og ti det er oven i købet sådan at beløbet fremskrives med pris og lønudviklingen og det sikrer at kommunerne

regionerne med de øgede ressourcer vi har givet får flere

til rådighed i to tusind og elleve så er det sådan

alle budgetter i to tusind og ni og jeg går ud fra

jonas dahl er enig i

størrelsen af de indkomster man har i herre jonas dahls private husholdning i min husholdning i staten

i regionerne skal der selvfølgelig være en sammenhæng mellem indtægter og udgifter

er det forkert når herre jonas dahl fremstiller det som om det er regeringens skyld hvis der i en kommune skal ske en tilpasning af økonomien regeringen har

til de indgåede aftaler og leveret de penge der skal til for at man kan fortsætte på det høje niveau vi

så langt væk fra det ansvar der rent faktisk hviler på

regeringen og finansministeren sidder

for bordenden når man forhandler økonomiaftaler

kendskab til kommunernes økonomi da man forhandlede i sommer og derfor

udmærket godt at de her besparelser på op mod

selvfølgelig kommer til at koste i sidste ende

bare gerne høre kan finansministeren svare på hvor mange afskedigelser det vil

dårligere velfærd for danskerne i de kommende år fordi man nu skal ud i sparerunder så har finansministeren stadig væk ikke svaret på

så nu prøver jeg for tredje gang synes finansministeren det er rimeligt at de ældre i det her land kun

antal kvadratmeter ville finansministeren acceptere det

og derfor er det kommunerne

som foretager de her prioriteringer det er jo ikke mig som finansminister der prioriterer det min opgave er

levere de penge til kommunerne som kan sikre at de kan opretholde det samme høje aktivitetsniveau i to tusind og elleve som de kunne ifølge deres budgetter i to tusind og ti vi tilfører

i købet nogle flere ressourcer til især sundhedsområdet men det betyder jo ikke at en kommune kan være ansvarsfri som vi hørte før fra en partifælle

der naturligvis også grænser for hvor mange penge kommunerne ville kunne bruge under en s sf ledet regering

lidt mærkeligt at ville fremstille virkeligheden på den måde at regeringen har pålagt kommunerne besparelser vi har sikret at de kan opretholde det høje aktivitetsniveau

stillet til finansministeren af herre flemming møller mortensen

hvis regeringen mener at der er behov for hurtigere for hurtigere diagnoser og screening for tarmkræft hvorfor har regeringen så ikke prioriteret at gennemføre disse tiltag

har i forbindelse med finanslovaftalen afsat otte hundrede og ti million kroner i perioden to tusind og elleve til

til gavn for patienter og deres pårørende

der ligger før og efter selve kræftbehandlingen

for at sikre hurtig specialiseret udredning af patienter

man kalder uspecifikke symptomer der kan tyde på kræft landsdækkende screening for tyk og endetarmskræft som et tilbud til personer i alderen halvtreds til fire og halvfjerds år forløbsprogrammer så personer der har haft kræft kan vende tilbage til en meningsfuld hverdag og dem der ikke kan helbredes får den nødvendige støtte og lindring en udvidelse af antallet af hospicepladser med to og fyrre nye pladser så det samlede antal hospicepladser i danmark

på i alt to hundrede og halvtreds og sikring af den fremtidige udvikling og spredning af viden om smertelindring den såkaldte palliation i danmark det er den aftale vi har lavet på otte hundrede og ti milliard

der rent faktisk først sker noget i to tusind og fjorten hvorimod

diagnostisk pakkeforløb

undersøge tingene og få organisationen på plads ude i regionerne og så handler man til gavn for patienterne allerede i to tusind og tolv mit spørgsmål til finansministeren

betydelige kapacitetsmæssige konsekvenser for regionerne den valgte model sigter mod

at give regionerne den nødvendige tid til at tilvejebringe den nødvendige kapacitet der skal ske en udbygning af kapaciteten på området og screeningsprogrammet har også væsentlige personale og uddannelsesmæssige implikationer for kommunerne og med implementeringsmodellen sikrer vi at regionerne er rustede til at løfte screeningsopgaven og de behandlingsbehov der vil følge i forlængelse

jeg hæfter mig også ved at den socialdemokratiske formand for danske regioners sundhedsudvalg

jeg henvise spørgeren til indenrigs og sundhedsministeren hvis der er opfølgende spørgsmål vedrørende de sundhedsfaglige aspekter og prioriteringer

til indenrigs og sundhedsministeren men det er jo også lidt spændende

siger at det ene og alene skyldes at regionerne skal have tid til at få det her på plads så tror jeg rent faktisk der er noget finansministeren har misforstået det jeg jo gerne vil have frem er om der ligger en prioritering ligger der her et spørgsmål om at regeringen ikke har pengene

sætte det i værk allerede fra 2012 jeg har haft fat i formanden for dansk kirurgisk selskab som selv er mave tarm kirurg og

som siger at man kunne gøre nøjagtig det samme som regeringen gør i forhold til de diagnostiske pakker hvor man bruger to tusind og elleve til at få organisationen på plads og så er man klar allerede

til at kunne give det her tilbud som er et tiltrængt tilbud til

med tarmkræft kan ministeren afkræfte eller bekræfte at der ligger en økonomisk prioritering eller er det ene og alene som ministeren får det fremstillet her

og tretten og

så et led i vores planer at vi udbygger den her kræftplan jeg skal ikke stå her og kloge mig på det diagnostiske og på hvordan

det der er min forpligtelse som finansminister er at sikre at vi kan lave de ønskede løft på sundhedsområdet som er nødvendige i de kommende år og det har vi leveret med kræftplan

på om der er overensstemmelse

i aftalepapiret på finansloven altså der hvor

den pressemeddelelse der er sendt ud fra regeringens side fremhæver

rækkefølgen af initiativerne i kræftplan iii som værende tarmkræftindsats diagnostiske pakker og rehabilitering

ikke glæde af regeringens initiativer før i to tusind og fjorten

meget lang tid når regeringen har vedkendt sig

har et problem man har fundet ud af hvad løsningen skal være men regeringen afsætter ikke de midler der skal til for at få en hurtig implementering og dermed få gevinsten for de mange patienter som har en

det samme som man kan sige om de diagnostiske pakkeforløb

desværre ikke kan gennemføres fra den ene dag til den anden det kræver både forberedelse og

udvikles det her jo i samarbejde

regionerne skal jo også have mulighed for at forberede sig organisatorisk

tilsvarende argumenter gælder

stillet til finansministeren af herre flemming møller mortensen

jeg stiller spørgsmålet kræftens bekæmpelse vurderer at screening for tarmkræft kan redde en hundrede og halvtreds menneskeliv hvert år

punkt seks på dagsordenen det er

om først at indføre screening for tarmkræft fra to tusind og fjorten i lyset af at kræftens bekæmpelse vurderer at screening for tarmkræft kan redde en hundrede og halvtreds menneskeliv hvert år

screeningsprogrammet betydelige kapacitetsmæssige konsekvenser for regionerne den valgte model sigter mod at give regionerne den nødvendige tid til at tilvejebringe den fornødne kapacitet der skal ske en udbygning af kapaciteten på området og screeningsprogrammet har også væsentlige personale og uddannelsesmæssige implikationer for regionerne

implementeringsmodellen sikrer vi at regionerne er rustet til at løfte screeningsopgaven og de behandlingsbehov

fra regeringens side har lavet rammen dem der har problemet er regionerne eller kommunerne i den her sammenhæng er det jo påfaldende at jeg hører det fra formanden for dansk kirurgisk selskab som siger at sygehusene sagtens vil kunne gøre det her jeg har ikke noget udsagn fra formanden for

hvis det måtte vise sig at dansk kirurgisk selskab som altså skal stå for opgaven siger at

bare fik to tusind og elleve til det kunne de sagtens

hvad finansministeren her siger jeg spurgte under sidste spørgsmål

og jeg spørger igen kan finansministeren be eller afkræfte at årsagen til at tarmkræftscreeningerne først skal sættes i gang fra to tusind og fjorten

ene og alene er at regionerne skal have så lang tid til at sætte organisationen på plads eller skyldes det at regeringen ikke prioriterer midlerne

tidligere svar at danske regioner de enkelte regioner

selv har været med til at udarbejde den plan for indførelse af screening for tarmkræft

af screeningsprogrammet lad mig så minde om at vi absolut ikke taler om småpenge her vi afsætter over to hundrede million kroner til screeningsprogrammet allerede i to tusind og fjorten og det beløb stiger støt til knap fire hundrede million kroner årligt

det der er min opgave som finansminister er at sikre at vi konstant har penge som vi kan bruge til at bringe kræftbehandlingen fremad

regeringen ikke har skaffet pengene allerede til to tusind og tolv men det skal jeg nok spørge om på skrift jeg synes det er påfaldende at

komme med et citat fra kræftens bekæmpelses direktør leif vestergaard pedersen som siger og jeg citerer vi er kede af at mange af de nødvendige initiativer er skudt til hjørnespark ved at pengene først er afsat fra to tusind og tolv eller senere der er behov for en hurtig indsats for opsporing af kræftsygdommene og så videre citat slut så der er altså fagfolk som siger

men regeringen afsætter ikke midlerne før i to tusind og fjorten

år hvor danskerne ikke får glæde af den indsats regeringen har vedkendt sig at man bør gøre

nødvendigt hvis ellers regeringen fik handlet

otte hundrede og ti million kroner til en forstærket indsats på kræftområdet som jeg gennemgik før

elementer som vil have væsentlig betydning for

sygdommen og for helbredelsen af sygdommen

så gentage at danske regioner de enkelte regioner og sundhedsfaglige eksperter har været med til at udarbejde den her plan for indførelse af screening for tarmkræft

danske regioner og arbejdsgruppen som helhed ikke var blevet bundet af hvornår pengene var frigivet fra finansministeriet

er lavet efter hvornår danske regioner og andre aktører var klar til at løfte screeningsopgaven i forhold til tarmkræft det er et meget væsentligt

centralt og forhåbentlig forståeligt spørgsmål til finansministeren

regionerne skal være klar til at løfte opgaven der er jo ikke nogen idé i at indføre et program hvis regionerne ikke er klar til at løfte opgaven det går jeg ud fra

at region midtjylland har opsagt aftalerne med praktiserende speciallæger og frygter ministeren ikke at det vil skabe længere ventelister for patienterne i området

min holdning er at regionerne selvfølgelig

for deres patienter det kan de gøre på flere måder for eksempel ved at tilbyde behandling i speciallægepraksis eller i

som hidtil har udført behandlinger som ligger ud over ydelserne i den landsdækkende overenskomst og som andre steder tilbydes i sygehusvæsenet de øvrige borgere i regionen modtager således behandling på sygehusene hvilket efter regionens oplysninger kan gøres billigere end efter de lokale aftaler som man har haft med de praktiserende speciallæger det region midtjylland har gjort er at hjemtage disse behandlinger fra speciallægerne til de offentlige sygehuse fremover får patienterne således behandlingen tilbudt på sygehusene

er det noget regionen kan gøre for det er regionen der efter sundhedsloven indretter sundhedsvæsenet så selv om nogle måtte være kede af

heldigt at patienterne har deres frie sygehusvalg herunder det udvidede frie valg til private sygehuse og klinikker

regionerne men jeg studser over det

de seneste par år haft en del diskussioner om øst vest og specielt midtjylland nogle gange skulle man nærmest tro at der var nogle i vest der havde gjort bent hansen noget da

behandlingerne der mener jeg

skal være med til at sikre at de her patienter stadig væk kan få en fair og ordentlig behandling

er vestjyderne der skal

bent hansens besparelser

de vestjyske borgere jeg tvivler på at han

vestjyske borgere jeg tror mere at han er drevet af at hans region har en rigtig dårlig økonomi

herre preben rudiengaard der er fra samme parti som ministeren også udtaler at det er vanvittigt og stik imod de intentioner der ligger i regeringens sygehuspolitik hvor de store sygehuse skal suppleres med lokale tilbud blandt andet

jeg store tanker om hvordan man i fremtiden

til gavn for borgerne

flere lægehuse som kan noget mere og nogle steder blandt andet i det nordvestjyske får vi sandsynligvis et sundheds og akuthus som kan endnu mere

sytten funktioner kommunale og regionale hvoraf nogle i dag

på sygehusene så der skal ikke være tvivl om at min vision er svært skal være nært og det vi her taler om kan jo godt siges at være ude af trit med den vision

og eventuelt tage en snak med regionsformanden om

uenige i en regions demokratisk

sygehusbehandlingen så det vil jeg ikke love

at der vil blive mangel på blod og donorer

blodfattigdom er et stort problem det gælder både for mennesker og for samfund jeg kan oplyse om forsyningen af blod til hospitalerne i region hovedstaden at den er

tapning af donorer jeg har selv været donor en grundig kvalitetskontrol af

og en eventuel bearbejdning af blodet til brug for patienter som kun har behov for at modtage dele af

tappes imidlertid ikke kun i de faste

det tappes også af den mobile blodbank som drives af organisationen givblod jeg synes jeg kan huske den

i region hovedstaden den mobile blodbanks biler

faste lokalområder på sjælland og den tapper årligt blod fra omkring tredivetusind donorer om antallet af blodbanker kan jeg oplyse at region hovedstaden har besluttet at nedlægge to af de elleve blodbanker nemlig den i hørsholm og den på bispebjerg jeg mener ikke der er grund til at frygte mangel på donorblod som følge af lukningen af de to tappesteder dels er der kun tale om en begrænset reduktion i antallet af blodbanker dels vil alle donorer i de berørte områder stadig kunne give blod andre steder

øvrige blodbanker eller at blive tappet hos den mobile blodbank der er aktuelt ikke mangel på blod den nuværende donorstyrke

og tredivetusind personer og blandt dem må femogtyvetusind

sygdom landsorganisationen bloddonorerne i

lokale donorforeninger gør et stort arbejde for til gengæld at skaffe nye donorer ikke mindst unge donorer og det er selvfølgelig

men hospitalerne er meget opmærksomme på problemet og i region hovedstaden

blodmanagement hvor læger og sygeplejersker skal lære hvordan man undgår unødvendige blodtransfusioner og anden unødvendig brug

det nogle gange kan være lidt svært at komme til et andet sygehus end de nævnte samtidig har jeg så

ske overalt for eksempel

antallet

blod der skal til for at redde de mennesker der kommer ind sågar

på et tidspunkt tale om at man skulle begynde at prioritere

om at jeg som sundhedsminister hjælper dem med at skaffe flere donorer ved at ændre regelsæt eller

jeg selvfølgelig meget villig til det det afgørende er

med det så

i udkantsområderne netop for at komme rundt og

har brug for dobbelt så meget blod

bliver væsentlig lavere

vi pludselig blev nogle uduelige vrag som ikke må afgive noget blod til vores medmennesker

se hvordan en enkelt region faktisk gør det fremragende og får skaffet dobbelt så mange organer

afsluttet det næste spørgsmål er stillet til indenrigs og sundhedsministeren af fru meta fuglsang fuglsang

er ministeren tilfreds med ambitionsniveauet for afbureaukratisering af kommunerne i forhold til afsnittet om frikommuneforsøg i finanslovaftalen blandt andet set i lyset af at frikommunerne skal høste erfaringer om konsekvenserne af statslig styring

i hus frikommuneforsøget indebærer at fem kommuner får frihed til at afprøve nye måder at styre og tilrettelægge den borgernære service på det gælder om at vriste sig løs af vanetænkning på alle niveauer få større fokus på borgernes behov der skal være handlerum til politisk ledelse

prioritering og der skal være øget handlerum for den enkelte medarbejder i mødet med borgeren vi vil gerne have at man tester forskellige måder at tilrettelægge opgavevaretagelsen på det gælder om at få et godt og solidt beslutningsgrundlag for det fremadrettede arbejde med afbureaukratisering ved at sætte fem forsøgskommuner fri får vi skabt et innovativt laboratorium for at nye og kreative og også måske lidt vilde ideer kan fostres og afprøves det er klart at

menneskerettigheder og

at gøre de samme ting på en helt anden måde så vil jeg sige

skal have endnu et afbureaukratiseringsforslag igennem folketinget og i øvrigt vil udfordringsretsrunden blive forlænget til to tusind og tretten

runde med udfordringsret så afbureaukratisering nye måder at gøre tingene på

den formulering der er i finanslovaftalen netop omkring det her frikommuneforsøg der er jo stor fokus på kommunernes økonomi og opgaveløsning og jeg tror der er en enighed om at kommunerne skal levere service på selvfølgelig de områder kommunerne har ansvaret for og også at de samtidig skal have orden på økonomien hvad den økonomi så end måtte være men jeg tror vi bliver uenige

hvad det er kommunerne så har lov til at gøre for at løse den opgave derfor havde

mig at netop et parti som venstre som

liberale parti eller den regering vi har nu som har en liberal tilgang til tingene

var parat til at lave noget mere gennemslagskraftigt omkring kommunerne for eksempel at give kommunerne en reel frihed til at vurdere hvad man gerne vil have af bureaukrati for eksempel at kommunerne selv kunne vælge om man ville konkurrenceudsætte en række områder

man selv kan vælge hvordan man vil administrere forskellige slags områder og på den måde

både ansvar og frihed netop i en situation hvor kommunerne bliver presset til at levere meget for mindre så det jeg spørger ind til er sådan set baseret på en vis undren men også skuffelse over at det her er det bedste man kan levere når det handler om at sætte kommunerne fri

vi bytter lidt om på rollerne omkring hvad det er

værdsætte det kommunale selvstyre når man tænker på det kommunale selvstyre er ministeren så tilfreds med at det vi kan byde ind på som nyt i forhold til kommunerne og det kommunale selvstyre er at fem kommuner fra to tusind og tolv

en eller anden tidsramme frem som vi ikke kender endnu får lov til at lave nogle forsøg med at administrere de regler vi har allerede nu

frikommuner som kan gå endnu videre også i den retning som fru meta fuglsang her nævner vi har udtrykkeligt sagt at de også skal have frihed til at frigøre sig

måske har indført og som denne regering er tilhænger

mit mangeårige samarbejde med sf på det meget vigtige skoleområde har sf stået for afbureaukratisering

og har været et endnu værre betonparti end socialdemokraterne undskyld jeg siger det

vender tilbage til det så vi kan diskutere på de præmisser

rigtigt at udfordringsretten er der men der hvor kommunerne for eksempel har problemer er når kommunerne har pligt til

mange oplever at det bureaukrati man skal bruge for at forberede denne konkurrenceudsættelse er fuldstændig spildt for der er ikke nogen der byder ind på opgaverne der er ikke nogen private der tager opgaverne og i virkeligheden kunne specielt små kommuner nok få mere ud af at bruge de kræfter på faktisk at yde velfærd

jo godt tænke mig at de kommuner

sige jamen vi vil ikke konkurrenceudsætte de og de områder

så jeg hører faktisk ministerens svar at det er rigtigt at de her frikommuner så kan få lov til også at tilsidesætte regler som den her regering måske har indført og jeg ville da glæde mig hvis det betød at en kommune kan få lov til at tilsidesætte regler der gør at man skal dokumentere og bureaukratisere alene for at konkurrenceudsætte så skal jeg forstå ministeren sådan at det får man også lov til i de her frikommuner

har som bekendt vækstrådsmøde i morgen med deltagelse af kommuner og regioner

sine tanker om konkurrenceudsættelse og det er højst sandsynligt at der så er nogle der vil spørge jamen gælder

det vil vi så finde et svar på jeg tror

men jeg kunne have lyst til at spørge er fru meta fuglsang så med på at vi befrier folkeskolen for alt det bureaukrati

om konkurrenceudsættelse så spørger jeg fru meta fuglsang om

jeg har svarene du har spørgsmålene eller var det omvendt

er et af de privilegier jeg har ved at stå ved den her lille pult og mit spørgsmål går netop på muligheder for

at at lade være med at konkurrenceudsætte når man er en kommune men jeg forstår ministerens svar sådan at man faktisk ikke imellem aftaleparterne her har lagt sig fast på hvad kommunerne så får lov til i de

er det man så er enige om omkring det her frikommuneforsøg det

nu har vi en dialog i morgen med vækstrådet og med kommunerne og regionerne der kommer det samme spørgsmål sikkert op det vil blive vendt

rammerne er for disse frikommuneforsøg men ét står fast den frihed de får er ikke friheden til at bruge andres penge det vil jeg gerne slå fast

ikke friheden til at fratage borgerne nogle rettigheder men vejen ad hvilken og måden hvorpå osv der vil vi give så vide rammer som dette land aldrig har set før

strandingsmuseet i thorsminde er en vigtig kulturinstitution i sit lokalsamfund ved at fortælle om det både givtige og farlige samliv

og ved at tiltrække turister giver det lokalsamfundet liv der er samtidig en fornemmelse i lokalsamfundet af at museets udviklingspotentiale ikke bliver fuldt realiseret som en del af

dog i sin vurdering måttet konkludere at en selvstændig statsanerkendelse ikke er realistisk

store rolle museet spiller i det samfund som det er en del af kom

et meget velfungerende museum med et maritimt ansvarsområde det er oplagt at en tilknytning hertil kan hjælpe strandingsmuseet videre

skulle undersøges der er ikke truffet nogen beslutning om

beslutning kræver nemlig samtykke fra fiskeri og søfartsmuseet som er en selvejende institution under

også forudsætte at de respektive museers kommuner

processen skal og må være

skulle undersøge bemærk ordet undersøge mulighederne for en tilknytning af museet til fiskeri og søfartsmuseet i den forbindelse

af disse beslutninger pålægger nogen ikkestatslig

forhandle teater klokken to om natten så det er altså ikke noget nyt

på det forkerte ben og ingen er blevet bundet til en løsning de ikke kan gå ind for og acceptere men at undersøge en ærlig sag og vi er i fuld gang med at undersøge det med de forskellige

og så synes jeg og søfartsmuseet

meget stærkt museum så kunne

over for os lad os nu ikke forhandle her for det

for det kræver jo at man finder en fusion som begge parter er enige

institutioner i århus og aalborg og

million kroner kan vi ikke tvinge op til holstebro

at lægge pengene ind i en pulje det kan altså ikke ske mod

hvor man puljer holstebro

koldt og varmt vand i et badekar hvor det kolde og

mangler en socialminister

er hun i samråd

indtil socialministeren er

kommunerne har det samme

som naturligvis betyder at der vil ske en tilpasning af økonomien i de kommende år men det har ikke noget at gøre med den samlede

er det rigtigt at de foreløbige budgetindberetninger fra kommunerne viser at udgifterne falder dette tal er imidlertid

som blev afsat til området i forbindelse med finanslovforhandlingerne for to tusind og ti og som kommunerne derfor ikke havde med i budgetterne for to tusind og ti

er afsat stort set de samme midler

ganske enkelt ikke rigtigt at kommunerne under et budgetterer med færre udgifter der er derimod tale om en stigning i udgifterne på to hundrede million kroner i forhold til budgettet

en tredjedel af hjemmehjælpsmodtagerne oplever

er skiftende skiftende hjemmehjælpere og dermed

nu

er nogle kommuner der skal ind og spare

højere end de budgetterede og det er naturligvis ikke nogen let opgave at skulle ind og ordne de her områder men

er at udnytte de eksisterende ressourcer

lære af hinandens gode eksempler

det handler om at sætte ind i tide så man kan undgå at problemerne vokser sig store så store endda at en massiv og ofte omkostningstung indsats så er nødvendig det handler også om god styring i kommunerne der er jo ikke nogen naturlov der siger at det dyreste tilbud altid er det bedste eller det mest hensigtsmæssige i den enkelte sag det handler om at vælge det optimale og ikke nødvendigvis det maksimale tilbud der må ikke være tvivl om at loven skal overholdes og at borgernes tarv skal varetages i overensstemmelse med lovgivningens rammer men det er på ingen måde hinder for at man kan gennemføre en grundig og faglig sagsbehandling samtidig med at man kan

på trods af at de stadig væk opfyldte kriterierne for at få tildelt

det fulde ansvar for den skole som

drøftet at vi skulle give det kommunale selvstyre mere indhold

blandt andet det jeg gerne vil gøre ved at give større frihedsgrader men jeg har ikke mistillid

når benedikte ask skotte henviser til at man kunne udnytte de grader der er for frihed i dag

er alle der gør det der er faktisk nogle der gør det

jo

til noget som man ikke nødvendigvis deler overbevisning om er det rigtige

som niels egelund og danmarks lærerforening og danmarks skolelederforening og andre har

også nytte af ude i kommunerne jeg hæftede mig i hvert fald ved at skoleledernes formand anders balle har peget på at det

specialundervisning i specialklasser og specialskoler hvis de med

kan trække de ressourcer tilbage i den almindelige folkeskole

elev i en specialskole koster op til seks gange så meget som en gennemsnitlig folkeskoleelev

ende med at man laver hold med halvtreds og hundrede der får forelæsninger jeg vil

forældre der har lidt at skulle have sagt og som skal stemme til nogle kommunalvalg jeg tvivler stærkt på at forældrene vil se stiltiende på at man underviser

flere ind i en almindelig normalklasse ude i folkeskolen og når skoleledere og kommuner påpeger

i klasserne så lytter vi

fru pernille frahm er lidt fastlåst i sin position

det står i kontrast til den diskussion vi sædvanligvis har hernede i folketingssalen nemlig om at regeringen skal respektere det kommunale selvstyre det er da et meget konkret initiativ men det er jo

også ærgerligt for sf at blive testet på om man vil frihedsgraderne i kommunerne

får flere elever tilbage i normalklassen forudsætter det

også at jeg lytter til hvad de siger der er af nødvendige værktøjer de skal bruge

til ungdomsuddannelserne de seneste profiltal som bliver offentliggjort i den her weekend

uge i to tusind og elleve for alle beskæftigede institutioner som gennemfører sådan et forløb modtager en særlig tillægstakst for at gennemføre disse forløb

de ledige vil som i dag fortsat kunne følge disse kurser enten som led i seks ugers selvvalgt uddannelse eller som en del af den ordinære beskæftigelsesindsats alle disse muligheder er uændrede efter aftale om finanslov for to tusind og elleve i god tråd med ovenstående tilbud sættes der med regeringens ghettoudspil yderligere penge af til at jobcentrene kan rykke ud med afdelinger i de udsatte områder og yde hjælpen

regeringen skærer ned på amu kurser efteruddannelse og omskoling så hænger det ikke sammen

er jeg virkelig bange for og det man gør

beskrivelsen af at den bedste integration

sker via uddannelse og arbejde men når man skærer ned på

ikke sammen

vestas er en

tager hånd om de mange dygtige medarbejdere

eksempler på virksomheder der har gjort netop det når de har lukket

inden for fødevaresektoren hvor man meget aktivt fra den

sørget for at medarbejderne er kommet videre det synes jeg egentlig er et meget legitimt hensyn

vi har en stribe af tilbud

blandt andet seks ugers selvvalgt uddannelse det ligger imidlertid på min kollegas

lade

har heldigvis haft en økonomi som betyder vi bilateralt kan gå ind og understøtte et land der virkelig

kæmper de med høj ungdomsarbejdsløshed og

at have konkurrencedygtige private virksomheder som kan skabe de arbejdspladser som er helt afgørende for at skabe velstand og dermed velfærd

skal vi gældsætte os eller beskatte virksomhederne

vokse og vokse rigtig meget måske endda også lige i overkanten

det skyldes ikke som fru line barfod antyder at vi

og derfor har vi været et af de lande der er bedst rustet til at

er faktisk lande som var helt oppe på tinden irland feks som nu må bede om hjælp bilateral hjælp fra et lille land

ansat mere end fyrretusind flere

eksempel tyve procent i de statsligt ansattes løn det er et eksempel fra baltikum eller hvor man som i storbritannien

refereret i danske medier vi forsøger faktisk og vi lykkes med

privatsektoren er konkurrenceudsat at vi skaber private arbejdspladser ved at afsætte vores varer på internationale markeder særlig

vi kan se at vores politik virker fordi vi har en fin betalingsbalance og faktisk

den økonomiske politik på har betydet at vi ikke bliver ramt nær så hårdt som som de omkringliggende lande

ville være at pålægge nye skatter for

at nok har vi gældsat os rigtig meget i de to år hvor det er gået skidt for den internationale økonomi men pyt med det

der er det rimeligt giver det mening har det nogle omkostninger

omkostninger at verdensøkonomien delvis eller helt

er fuldstændig indifferent over for

international økonomisk krise som har ramt dansk økonomi vi har verdens største offentlige sektor løsningen er ikke at gøre den større løsningen er at få sat gang i væksten i de private virksomheder

fyrretusind

som så understøtter den private sektor

øget omfordeling jamen glimrende det lyder da godt problemet er bare

den meget massive omfordeling der gør det fristende for internationalt konkurrerende virksomheder at flytte ud af danmark

få al den omfordeling man ønsker men omfordeling er

vestas har valgt at flytte deres aktiviteter og det giver ledige vores målsætning er jo at sikre at det er attraktivt for virksomheder

system

kommer fra et historisk højt niveau i en offentligt finansieret voksen og efteruddannelse det har regeringen jo sammen med dansk folkeparti år efter år efter år tilvejebragt ressourcer til faktisk at kunne finansiere den internationale krise rammer og

medarbejdere der er omfattet af en virksomhed

er afgørende er om der er et job i morgen på en ny arbejdsplads og det